at opsætte valgplakater på vejareal venstre hilser det meget velkomment

samt at de ensartede regler bliver landsdækkende så alle bliver behandlet ens

hvordan der bliver handlet fra myndighedernes side i forvaltningen af regler vedrørende valgagitatoriske forhold for eksempel går næsten alle valg og folkeafstemninger på tværs af kommunegrænser og kommunale vejmyndigheders forvaltningsudøvelse der findes mange eksempler på hvordan der hidtil er handlet omkring

opsætning der ikke er et demokratisk folkestyre værdigt de foreslåede regler medfører at der både sikres partier og kandidater ret til opsætning

fire og tyve timer

hver enkelt kommune om tilladelse

nogle rigtig gode regler på det her område men selvfølgelig er det da

ved de enkelte kommuner

på den ansvarlige for ophængning

og jeg ønsker ikke at have min private adresse til

man kan jo kigge på plakaten og så vil man kunne konstatere hvem plakaten tilhører det er nemlig tit og ofte det billede der er så det burde

er at man vil give lov til at folk kan rende og sømme plakater op på

vejtræer rundtomkring nu ved jeg godt at man vil sige at

sættes op med noget andet med strips

vil foretrække den nemme løsning nemlig

synes jeg man skal pille ud vi skal ikke have valgplakater til at hænge på vores

vejtræer der er også en passus om

så kan få nogle pinde som man kan sætte i rabatten det har kl været kritiske over for i høringssvarene blandt andet

langs rabatterne

nogle af tingene bliver lidt mere

den eneste fordel er den at man ikke skal søge lokalt det er en stor fordel men der er altså mange ting i det her lovforslag

vil sætte navn

så

det danske samfund plastres til med valgplakater

vi hele tiden huske i den her debat

den almindelige borger bliver gjort opmærksom på at nu skal man altså snart stemme

men omvendt synes jeg også at det må være en kommunes ret at beslutte sig for at

steder fordi de har en ambition om at deres by skal se anderledes ud jeg ved at

er mange kommuner der har truffet den beslutning i fællesskab og hvor de opstillingsberettigede partier er enige i at det er sådan

kommune behandles det vil det her lovforslag jo tilsyneladende gøre totalt op

have stående langs vejene

to meters mellemrum hvor der kommer til at stå plakater i rabatterne det tror jeg ikke at vælgerne ville synes er interessant og jeg tror heller ikke at

bilister og cyklister vil synes at det er den mest optimale måde at sikre

samtidig har der udspundet sig den her debat om navn adresse og telefonnummer

i den stil og jeg ved også at

valgkoordinators navn og adresse og telefonnummer

er ansvarlig for valgplakaten

hvis vi skal til at ændre på alle de plakater vi jo ved er klistret op

alle sammen igennem og klistre mærker på og hvis det er sådan at det mærke forsvinder falder der brænde

får vores valgkoordinator en bøde får jeg en bøde fordi

håber da at de folk der kører forbi min valgplakat ved at det er mig ellers hører alt da op

så samlet set

altså ret dårligt med det her lovforslag

mit system har man altså ikke registreret at man er ansvarlig for at kommentere

internt men jeg så i hvert fald meget gerne at vi fik udfoldet konsekvenserne af de her bestemmelser hvor mange bøder eller andet skal der udskrives hvor mange plakater

har vi indarbejdet gennem rigtig rigtig mange år gode traditioner rundtomkring i kommunerne hvor alt fungerer og man ved præcis hvordan man skal opføre sig så det helt store afbureaukratiske projekt

så kan jeg heller ikke lade være med

referere fra gruppemødet

fremtidig kandidat der fortalte at

der snerrede af hende og sagde næste gang så slår vi jer på antallet af plakater og næste gang

når det så er sagt må jeg starte med at konstatere at vores ordfører på det her område desværre ikke kan være til stede så jeg læser

er blevet læst med stor interesse og det har været meget efterspurgt i det konservative bagland for som partiforening og som aktiv kandidat er man selvfølgelig interesseret i

og med det her forslag gør vi det en del nemmere at være opstillet som kandidat

folketinget jeg skal ikke kunne sige hvor meget plakater virker men vi politikere har jo i hvert fald en idé om at vi skal have vores plakater op at hænge og på den måde gøre opmærksom på os selv og vi

ved jo godt at det er en af de mere slidsomme dele af en valgkamp at få klistret plakater at få dem sat op og taget ned igen det kræver mange ressourcer

også besværligt at skulle indhente tilladelser fra elselskaberne til at bruge deres master at skulle have tilladelse fra de forskellige kommuner og kende reglerne for hvornår og hvor man må sætte plakater op i den ene eller anden kommune det er faktisk et større puslespil

bliver det hele en del nemmere forslaget her slår fast at valgplakater kan ophænges fra den fjerde lørdag før valgdagen

ved folketingsvalg må ophængningen dog tidligst ske fire og tyve timer efter valgets udskrivelse det giver lige partierne en mulighed for at få samlet folk sammen at skaffet biler og så videre om plakaterne så kan holde til at hænge i fire uger og for den sags skyld tre uger er en helt anden sag for med det vejr vi har i danmark ender kandidaterne nok med at se lidt falmede og forrevne ud så her er en opgave for plakattrykkerne om at få produceret valgplakater i så god en kvalitet at de kan holde en hel valgkamp en anden god ting ved det her forslag

kandidater ikke længere skal søge tilladelse til at hænge plakaterne op og det er en stor lettelse det glæder mig at både dansk energi der ejer de mange master vi bruger til plakater og kommunernes landsforening er godt tilfredse med lovforslaget jeg mener så også

internt i venstre om hvorvidt aalborg kommunes regler som sagde at plakater kun kunne opsættes de steder hvor kommunen stod for opsættelsen

var et angreb på demokratiet og ytringsfriheden

andre i byen har været enige om at det var en rigtig god løsning man havde fundet i aalborg

set var grundsynspunktet at så smukke var valgplakater heller ikke at de behøvede at hænge overalt jeg synes selvfølgelig det er lidt ærgerligt hvis vi med gennemførelsen af det her lovforslag beslutter os til at lige præcis på det her område må der altså ikke findes muligheder for at gennemføre fornuftige løsninger lokalt

glad for at man vil afbureaukratisere og her gør man

det tilsyneladende også i en vis udstrækning men jeg var

set slet ikke klar over at der var noget problem

andre partier der har meget store vanskeligheder med at finde ud af det så vil vi jo ikke stille os i vejen for

ud over det miljøforureningsmæssige

de andre store partiers interne kamp mellem de forskellige kandidater

man har lidt flere plakater end vi andre har så ikke et ondt ord om det

sikker på at det er alle kandidater der kan være sikre på at de bliver genkendt når de bliver hængt op

kan genfinde det på stemmesedlen hvis man synes at det er relevant

er nogle enkelte elementer i det her lovforslag som jeg er meget imod

adresse på den juridisk ansvarlige person

plakat synes jeg faktisk ikke om og det skyldes ganske banalt at jeg i lighed med sikkert ganske mange andre allerede har fået lavet de plakater der skal bruges i den kommende valgkamp og ud over hvad det ville betyde af økonomiske udgifter hvis man skulle lave nye plakater

det bliver ikke bedre derfor vil jeg sådan set gerne beholde dem

jeg har fået godkendt som nogenlunde vellignende sidst de blev taget så

i at selv om det godt kan være at der er kandidater som ikke er kendte

undersøgelse at finde ud af hvem det er man skal kontakte for at sikre sig at plakaterne

bliver pillet ned igen så har man jo også den vanskelighed som jeg ved at man somme tider løber ind i

man godt kan se hvem der er ansvarlig for plakatens produktion

juridisk sikkerhed for hvem der er ansvarlig for at

teoretisk set kunne det jo være en fjendtligsindet person som havde

man forsøger at få folk til at overholde reglerne og så forsøger man efterfølgende

man kommer så forfærdelig langt med meget bureaukratiske regler om det enhedslisten vil gerne gå positivt og åbent ind i udvalgsarbejdet om det her lovforslag for

ikke om det gavner os men men det behøver det jo heller ikke hvis det er vigtigt og nødvendigt for kandidater i de store partier at de får bedre muligheder

jeg vil godt sige allerede nu at selvfølgelig vil jeg være meget opmærksom på de forskellige ting der er blevet sagt jeg synes også vi skal tage en god snak om det i trafikudvalget som vi plejer selv om jeg

vi kan løse de ting som folk

det overordnede formål med

tilgodese et ønske om at de opstillingsberettigede partier og kandidater kan hænge valgplakater op på offentlige veje og private fællesveje i byer og bymæssige områder uden at skulle søge om forudgående tilladelse

jeg må medgive at jeg blev lidt overrasket over at det var et problem for nogle for jeg synes alligevel at det

sætte dem op hvis man følger reglerne man skal ikke have blanketter

lidt omkring når vi diskuterer det det betyder faktisk at lovforslaget indebærer administrative lettelser for partier og kandidater men jo også for vejbestyrelserne nu skal vejbestyrelserne ikke længere sidde og behandle de her sager fordi det er reguleret på én måde

jo kunne være det her endte med at det blev en stor fest hvor endnu flere deltog og endnu flere ville prøve på at lave en engageret valgkamp og

jo ikke at vi som politikere har noget imod

jo demokratiets grundlæggende sten at

og er stillet op til det er også sådan at med lovforslaget

jeg skal bare sige det igen for at det står fast at valgplakater således kan ophænges fra den fjerde lørdag før valgdagen til otte dage efter valgdagen

må ophængning af valgplakater dog tidligst ske fire og tyve timer efter valgets udskrivelse

er det jo essentielt at vide hvor valgplakater må ophænges og her er det blandt andet af hensyn til trafiksikkerheden vigtigt at have nogle helt konkrete regler det fremgår direkte af lovforslaget at på offentlige veje må valgplakater ophænges på master til vejbelysning vejtræer hegn master til brug for elforsyning

på private fællesveje kan valgplakater ophænges på master til vejbelysning og master til brug for elforsyning reglerne er således lidt snævrere her da bestemmelsen udvider hvornår der kan ageres på en anden persons ejendom man skal altså forestille sig at

det der er udlagt til vej

grund man kan gå ind og sætte valgplakater

kommunale og regionale valg valg til europa parlamentet folkeafstemninger og andre valg der afholdes på offentligretligt grundlag valg til menighedsråd er således også omfattet lovforslaget indebærer også at der er bestemte steder hvor valgplakater ikke må ophænges

lagt vægt på hensynet til trafiksikkerheden og sikkerheden for de folk som hænger valgplakaterne op valgplakater må for eksempel ikke ophænges på motorveje og motortrafikveje

med lovforslaget sikres således

og kandidaternes ret til at agitere i forbindelse med offentligretlige valg samtidig med at trafiksikkerheden og sikkerheden for ophængerne ikke

en af de ting som har påkaldt sig megen opmærksomhed er

lidt overrasket over at der er så mange der helst vil undgå det

og jeg ved det at man kan få sådan et lille a4 ark med mærkater

er ganske billigt der kan man så fortrykke navn adresse og telefonnummer

i masseproduktion og det er meget billigt så tager man det

af og sætter det på bagsiden af valgplakaten altså hvordan det skulle ødelægge

på bagsiden og så er den der

i modsætning til i dag hvor man bare tager den ned

sige du er vist kommet til at hænge noget forkert op

for eksempel sker det jo tit at politikere er virkelig travlt optaget

de fleste har nogle der sætter plakater op

op selv men ellers tror jeg at man har nogle der hjælper en og så kan man jo lige huske at sætte et navn på den bagside og det kan være det samme navn på alle plakater

af ting vi planlægger herinde

det

jeg kunne godt give nogle rigtig gode eksempler på hvor mange borgere der synes at

arket og sætte det bagpå

kan vide hvem der har sat plakaten op så behøver de

begynde at gå på internettet og alt muligt andet men kan tage deres mobiltelefon og ringe med det samme til vedkommende jeg siger det her for jeg tror altså at vi skal passe på at vi ikke kommer til at fokusere på nogle ganske små ting når jeg har hørt partierne

at man ikke skal til at undersøge sig for hver eneste kommunes

helt fri valgkamp der må man godt føre valgkamp i alle andre kommuner end

jeg kommer

af arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer er det sikkert at langt flere danskere og ikke kun medarbejdere på direktionsgangene har fået adgang til en sundhedsforsikring private forsikringer er jo kun fritaget for beskatning hvis alle ansatte på arbejdspladsen tilbydes en forsikring den ordning medvirker til at arbejdsgiverne i højere grad tager et socialt ansvar for deres medarbejdere og til at sundhed i højere grad tænkes ind i hverdagen patienterne får en hurtigere behandling og kommer hurtigere tilbage på arbejdet og det kan aflaste arbejdsgiveren i form af mindre sygefravær det er også godt for samfundsøkonomien fordi det betyder færre udgifter til sygedagpenge det offentlige sygehusvæsen aflastes for da skattefritagelsen som udgangspunkt kun dækker

kunne patienten i langt de fleste tilfælde kræve at få udført samme behandling i det offentlige sundhedsvæsen på skatteydernes regning i stedet for at få det udført på forsikringens regning

den samlede opposition vil nu afskaffe skattefritagelsen for sundhedsforsikringer fordi de ikke vil have et sundhedsvæsen med et a hold og et b hold hvor patienter med en sundhedsforsikring kommer foran i køen men dette billede

dette billede af patienter der kommer foran i køen er et falsk billede det drejer sig ikke om at nogle køber sig længere frem

derved skubber man jo andre tilbage når man bruger en privat sundhedsforsikring

man man giver tværtimod plads til at nogle kan rykke frem i køen

forslaget som vi behandler svarer jo til at man i et supermarked ikke vil have at der åbnes en ny kasse fordi det er synd for de andre der står i den eksisterende kø men en ny kasse hvor man kan blive ekspederet afkorter jo køen

skattefritagelsen af sundhedsforsikringer har sikret at flere har adgang til de ydelser

det øger altså ikke uligheden tidligere var det kun dem på direktionsgangen der havde den mulighed

hvad vil der ske hvis vi fjerner skattefritagelsen for sundhedsforsikringer det vil ramme de lavtlønnede medarbejdere fordi arbejdsgiverne så primært vil forsikre de medarbejdere der i forvejen har tegnebogen i orden dem på direktionsgangen blandt andet vi husker jo alle hvordan det var før regeringen trådte til der var der lange ventetider og forskelsbehandling i virksomhederne hvor kun de ledende var forsikret

al logik siger at når en patient får behandling i det private sundhedsvæsen

spares der en behandling i det offentlige som så kan komme en anden til gode

ministeriet har nu hyret center for anvendt

til at se på om der kan dokumenteres en særskilt effekt af forsikringerne på de ventetider vi opgør det er jo selvfølgelig ikke

ville have været tilfældet men resultatet af undersøgelsen forventes at foreligge i foråret da vi indførte skattefritagelsen antog vi at det ville nedbringe

fra dansk sundhedsinstitut dsi når ikke til den samme konklusion som mig men det er ikke så mærkeligt for den ser ikke på hvor længe sygefraværet varer og det hele handler jo om at få folk på benene noget hurtigere

til gengæld mener forsikring pension at sundhedsforsikrede har en lavere sandsynlighed for at blive langvarigt syge end personer uden en sundhedsforsikring på baggrund af forsikring pensions resultater har de anslået at reduceret sygefravær som følge af sundhedsforsikringer har sparet det offentlige for udgifter til sygedagpenge for over otte hundrede million kroner i to tusind og ti cepos har lavet en

analyse der ser på nettoeffekten for samfundet de kommer frem til at sundhedsforsikringerne netto forbedrer de offentlige finanser med tre hundrede million

analyserne er som det fremgår ret forskellige

peger de når man lægger dem ved siden af hinanden på at ordningen indbringer en lille en større eller en stor gevinst for det offentlige

det er et ufuldstændigt regnestykke når forslagsstillerne siger at man sparer syv hundrede million

der bliver ikke mere at gøre med i det offentlige sundhedsvæsen for patienterne skal jo behandles alligevel dem der nu får behandlingen betalt af forsikringen

skal jo så have behandlingen betalt af skatteyderne

skattefritagelsen for sundhedsforsikringer har fået arbejdsgiverne

at man kan åbne ekstra kasser i supermarkedet og det er

der kan blive sure over jeg tror at

en kvikkasse så kan man kun tage den kø der er ved de andre kasser

mennesker med de store kurve fyldt blev længere og længere og længere

en selvbetalingskasse hvor de der har en forsikring eller er med i en indkøbsforening kan gå over

jo gøre at de andre kunder kommer hurtigere hen og kan få betalt for deres varer altså kan blive ekspederet det er det der er ræsonnementet det andet spørgsmål synes jeg forudsætter et slavesamfund hvor der ikke er nogen aftalt arbejdstid og hvor døgnet derfor i princippet kan udnyttes fuldt ud altså man kan sættes til at arbejde

desværre alligevel meget uigennemsigtigt om der ikke foregår det som ministeren

de patienter som har en sundhedsforsikring

men nu snakker ministeren om slavesamfund

speciallæger i danmark at der er et vist antal ydernumre

de kan behandle inden for en vis tid og vi kan godt sige det er fire og tyve timer i så tre og fyrre timer om ugen

tre

så ivrigt understreger at undersøgelser har vist at speciallæger i gennemsnit arbejder tre og fyrre timer for det offentlige

begunstige den ene frem for den anden men selvfølgelig må de gerne gøre hvad de vil i deres fritid det der ligger ud over de tre og fyrre timer

fuldstændig enige om så vil jeg understrege at

at patienterne ikke får helt så stor

tilfælde lægerne så

havde disse

at fradraget for private sygeforsikringer fører til at folk der har sådan en forsikring kommer foran i køen på et offentligt sygehus det kan jeg ikke bekræfte det jeg kan bekræfte er at læger som alle andre har en arbejdstid og den er længere end de flestes

de behandle patienter som selv betaler eller som har en forsikring der dækker den betaling

kan få dokumenteret

skal man selvfølgelig i behandling med det samme og så kan spørgeren

i teorien sige jamen hvad så med den der ikke for egen regning kan få konstateret at vedkommende har akut kræft her er det jo heldigvis sådan at hvis der er noget vi har satset på så er det akutte diagnoser dem skal man kunne få i det offentlige selvfølgelig skal man det og der er ingen der skal gå og vente hvis der er tegn på kræft

starte med det samme det er et led i de meget omtalte kræftplaner det er også et led i de såkaldte forløbspakker og så videre når spørgeren siger

ikke sådan at ved at have den

vi behandler de offentligt ansatte dårligere end de privatansatte som får en skattesubsidieret sundhedsforsikring

måske må bidrage lidt med noget velfærd

omfatter alle medarbejdere i en virksomhed

tryghed for den enkelte

se at flere og flere tegner forsikring mange kommuner har det som et tilbud på de områder hvor man ved at

i høj grad også kommunen som virksomhed

tilbage til jobbet eller undgår

flere gode markører tryghed hos den enkelte medarbejder

kortere ventelister samt at virksomheden har taget et socialt ansvar

at se at kl har lavet et

som en del af en fleksibel lønpakke protokollatet gælder imidlertid kun de medarbejdergrupper hvis faglige organisation vælger at underskrive det men det kan betyde at nogle medarbejdere fortsat har mulighed få sundhedsforsikring med skattefradrag mens andre medarbejdere ikke har den mulighed medmindre det gives som et personalegode

arbejdende folk

er de faglige organisationer der selv har været med til at øge forskellen og det kan jeg kun undre

ventetiden på sygehusene er faldet siden to tusind og et og de faldende ventetider i det offentlige sundhedsvæsen kommer alle til gode uanset om man har en privat sundhedsforsikring

sygehusvæsen er der generelt lige adgang til behandling ventetidsgarantien der er blevet indført har faktisk givet alle en privat sundhedsforsikring

kan man uden at have tegnet en privat sundhedsforsikring få behandling på et privat sygehus i danmark

og mange taler om at det var med til at gøre uligheden større det hører vi også fra de forskellige partier men det mener vi ikke i dansk folkeparti tværtimod for syv år siden var der

var alle sammen direktører eller overordnede ledere og det siger sig selv

får den udbredt så den gælder alle også den ansatte på gulvet og det være sig kontorpersonale hjemmehjælper eller rengøringsassistent udligner vi den forskel den kløft

og det har stor betydning for den enkelte at han eller hun hurtigt kan blive rask igen og et kort fravær fra arbejdsmarkedet er samfundsøkonomisk en stor gevinst men vi skal samtidig holde fast i at vi skal have et offentligt sundhedsvæsen af høj klasse sundhedsforsikringerne

at mens otte og halvtreds procent af de privatansatte i dag har en sundhedsforsikring

så er det tre og tres procent af dem som har en høj uddannelse og høje lønninger i forvejen

jeg også synes at vi skal se på det med speciallægerne der skal være nogle retningslinjer og vi skal sikre os at det sker på en ordentlig måde

og jo mindre uddannelse de har jo tidligere dør de jo mere syge

mens de lever og jo større er risikoen for

de havner på førtidspension eller på anden måde ryger ud af arbejdsmarkedet de dårligst stillede lever altså ikke blot færre år end dem som har høj uddannelse og høj løn

del af de år de lever det er bedre at være rask og fattig end syg og rig som man siger men den indlysende kendsgerning er altså at der er en tæt sammenhæng mellem at være rig og rask

på om man er offentligt ansat eller privat ansat

i to tusind og to indførte vk regeringen med støtte fra dansk folkeparti en ordning hvor arbejdsgiverne kan trække indbetalinger til medarbejdernes sundhedsforsikringer fra i skat disse arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer medfører at patienter som har en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring får hurtigere behandling end patienter uden forsikring uanset om de har den samme sygdom eller lidelse arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer deler dermed befolkning i et a og et b hold hvor patienter med en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring kommer foran i køen

må vente lidt ekstra i sf vil vi ikke acceptere et sundhedsvæsen med et a og et b hold

og ikke forskelsbehandling i forhold til ens profession det er ikke rimeligt at folkeskolelæreren eller sygeplejersken for den sags skyld som ikke har en sundhedsforsikring betalt over skattebilletten skal være med til at finansiere den privatansatte akademiker kommer foran i køen til behandling ene og alene grundet sin arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikring i sf ønsker vi et sundhedsvæsen hvor alle borgere har lige ret

adgang til sundhedsvæsenet

ligesom i usa afgør om patienterne kommer forrest eller bagerst i køen til sundhedsbehandling

er det interessante med regeringens lovforslag er

at det ikke ville medføre øget ulighed problemet er bare at regeringen ikke har kunnet dokumentere at skattefriheden for de arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer aflaster det offentlige sundhedsvæsen man har ikke kunnet bevise at

nedbringer ventetiden til behandling og dermed kommer alle borgerne til gode og rigsrevisionen konkluderede så sent som i september to tusind og ti at sundhedsministeriet ikke havde levet op til det ansvar

og man rykkede sundhedsministeriet for svar på

ville dokumentere sammenhængen mellem ventelister og arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer i dag har vi så fået sundhedsministerens ord for at det kommer i løbet af foråret

en gang efter et folketingsvalg dansk sundhedsinstitut konkluderede lang tid siden at de private sundhedsforsikringer ikke synes at have haft nogen betydning for ventetiden i det offentlige sundhedsvæsen

et trecifret millionbeløb som i hastig fart nærmer sig en milliard kroner eller

været brugt andetsteds i sundhedsvæsenet ifølge en analyse fra arbejderbevægelsens erhvervsråd er de arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer mest udbredt blandt privatansatte under fem og halvtreds år

dem med en høj uddannelse og en høj indkomst ordningen har dermed en stor social slagside

med de lange uddannelser for alvor får glæde af ordningen dansk sundhedsinstitut har ligeledes konkluderet at ordningen har en social slagside da andelen af forsikrede er stigende med uddannelsesniveau og årsindtægt og desuden påpeger dansk sundhedsinstitut at grupper uden for arbejdsmarkedet pensionister arbejdsløse eller andre der på den ene eller

danske samfund ikke har adgang til forsikringen hvilket

være på kant med sundhedslovens målsætning om lige adgang til behandling for alle borgere påfaldende er det jo derfor også at ministeren selv i dag ikke er i stand til at dokumentere sine påstande og det er ikke lykkedes trods gentagne gentagne rykkere rykkere fra rigsrevisor at få de efterlyste beregninger

kan forsikringerne reelt bruges til at forkorte ventetiden til offentligt finansieret behandling

så

tager vi debatten om skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og det er faktisk helt i orden hvem husker ikke dengang før to tusind og et hvor en skattet medarbejder stod så længe på venteliste at arbejdsgiveren måtte afskedige vedkommende

følgende dyre sygedagpenge og arbejdsløshed

til arbejdsmarkedet hvis arbejdsgiveren gerne ville betale for et privat behandlingstilbud ja så blev medarbejderen beskattet voldsomt hvem husker ikke dengang før to tusind og et hvor kun velhavende mennesker og ansatte på direktionsgangene kunne betale sig

før to tusind og et hvor der var så lange ventelister at det var skræmmende

er jo netop med til at øge den generelle sundhedstilstand

skal være omfattet og altså ikke kun dem på direktionsgangen

at de her sundhedsforsikringer er med til at virksomhederne påtager sig et socialt ansvar så medarbejderne

i behandling og derved også kommer hurtigere tilbage på arbejdspladsen og derfor ikke ryger ud af arbejdsmarkedet men hvad der er lige så vigtigt er at der også sker en stor forebyggende indsats på arbejdspladsen på grund af de her forsikringer det kan være i form af psykologbehandling behandling hos kiropraktor

fysioterapeut og jeg kender mange eksempler på alkoholafvænning men jeg forstår at her i et valgår er det vigtigt for den samlede opposition

fortælle vælgerne at man ønsker sig tilbage til før to tusind og et man ønsker sig tilbage til lange ventelister for det er vel nok skammeligt

en forsikring og belaster dermed ikke de offentlige

man gør ventelisterne kortere på denne måde ja jeg spørger bare hvor er logikken sundhedsforsikringer

er kommet for blive og vi kan se en markant stigning i tilmeldingen til disse som er blevet et meget populært

personalegode som vel at mærke gælder alle ansatte på arbejdspladsen idet det jo netop er en forudsætning for skattefritagelsen at alle er omfattet en sundhedsforsikring på den enkelte arbejdsplads er med til at sikre en hurtig og effektiv behandling og dermed sikres virksomheden en kort sygeperiode for den ansatte staten undgår at skulle betale for en lang sygeperiode og den enkelte ansatte føler at virksomheden viser at den enkelte betyder noget for lige nøjagtig den virksomhed men at forbyde arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer gør jo ikke borgere uden forsikringer mindre syge

deler folk op i et a og et b hold ja vi behøver bare at se hvad professor i dansk sundhedsinstitut jes søgaard siger nemlig at hvis vi afskaffer det her

et a og et b hold mennesker på arbejdspladser har ofte adgang til et arbejdsgiverbetalt eller støttet sundt måltid mad i en kantine det her tilbud har mennesker uden for arbejdsmarkedet ikke skal vi så også afskaffe et

de arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer er med til at løfte et socialt ansvar når jeg ser en virksomhed som godt kan se at der er en medarbejder som eksempelvis har et alkoholproblem og som før i tiden ville være blevet fyret fra arbejdspladsen og været ude at belaste

det kan være et menneske der har behov for psykologhjælp eller lignende

jeg ser intet ondt eller odiøst i at vi har givet en skattefritagelse og dermed tegner virksomhederne en forsikring som så betaler for de pågældendes behandling det betyder at de fjerner sig fra den behandling der skal betales af det offentlige og dermed bliver køen kortere jeg kan godt forstå at det kan fru sophie hæstorp andersen overhovedet ikke sætte sig ind i eller forstå eller

forstå det og så ved jeg godt

jeg

at spørgerens begrundelse er at man kan komme

tidligere til en diagnostisk undersøgelse og dermed få en diagnose som så gør at

sig i køen men stiller man sig i køen til det offentlige gælder der også for den patient de samme regler som

enig i at det her deler op i et a og et b hold jeg ved godt at

påvise at den politik de påstod de ville gennemføre faktisk ikke kan dokumenteres det er dog lidt bemærkelsesværdigt og både rigsrevisor og senest statsrevisorerne har

set rejst en kritik af at regeringen ikke

det man skrev i lovgivningen i sin tid men jeg vil altså bare gerne vende tilbage

et relativt simpelt spørgsmål hvis man har to patienter

for den samme ting

en fuldstændig klarhed over at hvis man har en sundhedsforsikring

ja så vil man i en række konkrete tilfælde få hurtigere behandling end hvis man ikke har en sådan forsikring det står jo så fuldstændig klart det står også klart at man i nogle tilfælde kan overhale om jeg så må sige køen

holdninger til om det er rimeligt og retfærdigt

politisk ideologisk synspunkt hvor vi kan konstatere at

det er rimeligt en anden ting som jeg har tænkt en del over i forbindelse med optakten til

i sundhed i danmark jeg kiggede lidt på tallene her i dag for at se om jeg huskede rigtigt jo det er rigtigt at jo kortere uddannelse man har

er det sådan at jo højere indtægt man har jo længere uddannelse man har jo større sandsynlighed er der for at man har en

er mest syge

ikke til at bevise at sygefraværet er mindre for den gruppe

jeg ikke drage for jeg er ikke medlem af vko eller minister

det skal man være opmærksom på

hvorfor vi nu har indrettet et system hvor det er sådan at vi synes at det er vigtigt at sikre at vi bruger skattemidler til at understøtte folks behandling for sygdom på en sådan måde at sandsynligheden for at man får gavn af det stiger med indkomsten

folketing støtter

det har været nævnt tidligere i debatten men skal vel nok alligevel gentages at de mennesker der ikke har mulighed for at få de

det er grupper som i forvejen næsten dagligt må se sig udsat for angreb og forringelser fra flertallet i

der dog er et enkelt parti i det flertal der støtter det her som hævder at de bekymrer sig meget

nogle dage spiller en rolle for dansk folkeparti det er altså de grupper som ikke er omfattet af den her ordning

det er svært at se det fornuftige i det så siger man jamen betyder det noget og

nogle kommer hurtigere til men ingen kommer senere til

er et helt fantastisk genialt system og som jeg har sagt er det jo sådan at hvis

arbejde ekstra for et privathospital i stedet for at vælge at arbejde endnu mere ekstra for et offentligt sygehus så bliver der flyttet lægeressourcer

og det betyder altså bare på den måde at det rammer dem som er henvist til det offentlige system det kan være meget eller det kan være lidt men effekten kan man efter min mening ikke komme uden om

det skulle jo aflaste presset på de offentlige sygehuse og ministeren har

og at sådan må det være det handler jo om at man bliver behandlet

nogle andre der betaler ud over den del staten betaler i kraft af sin støtte så meget desto mere bemærkelsesværdigt er det at man ikke har

vil sige at de positive effekter der skulle være af det her

jeg vil gerne starte med at takke for debatten i dag måske var det ikke så overraskende men alligevel er det meget tydeligt

det her spørgsmål for os socialdemokrater og dem som stod bag

fremsætte forslaget her i dag sf enhedslisten og det radikale venstre

de vigtigste bærende principper for sundhedsvæsenet i danmark at de mest syge patienter kommer forrest i køen til undersøgelse og behandling og at det ikke skal være pengepungen der afgør om man kan blive behandlet sundhedsforsikringerne er en bombe under det princip som jeg er meget stolt af ved det danske sundhedsvæsen nemlig den lige adgang for alle i to tusind og to tog regeringen

dansk folkeparti de første skridt mod et privat sundhedsmarked med indførelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer formålet med loven var ifølge bemærkningerne til lovforslaget at nedbringe sygefraværet på de danske arbejdspladser samt at nedbringe ventelisterne i det offentlige sygehusvæsen i dag kunne vi også høre fra de konservative at det var et gode i sig selv at virksomhederne nu får skattesubsidiering skattepenge

år efter at loven trådte i kraft dog stadig ikke kunnet bevise at de arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer rent faktisk aflaster det offentlige sundhedsvæsen

i to tusind og ti fastslog at de arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer nok har bidraget til en højere aktivitet i sundhedsvæsenet

også har ændret sig med andre ord siger man også at de her sundhedsforsikringer i mange tilfælde er med til at gøre patienterne til kunder der nu kræver ind for nu har man jo en sundhedsforsikring og så har man også ret til

og det er også noget vi hører fra mange praktiserende læger som jo ser patienterne første gang de kommer efter det første år hvor lovændringen blev gennemført havde tohundrede

danskere en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring i dag er det knap en million danskere der har en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring de kan trække fra i skat dermed er der kommet langt flere danskere der har købt sig retten til at komme foran i køen det er for det første dybt uretfærdigt

andet er det meget dyrt for samfundet de arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer er dyre

koster samfundet omkring syv hundrede million kroner om året i tabte skatteindtægter

så ensartet serviceniveau som muligt og en så ensartet ventetid som muligt ordningen er tilmed dybt uretfærdig

at dem uden sundhedsforsikringer betaler for at dem med sundhedsforsikringer kommer foran i køen til behandling hvorfor skal kassedamen der arbejder fuld tid være med til at finansiere en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring for bankdirektøren eller slagteriarbejderen for den sags skyld så de kommer foran hende i køen til sundhedsbehandling hvis bankdirektøren vil have en sundhedsforsikring

jeg tager meget hatten af for virksomheder der gerne

et socialt ansvar men så må man vel også være villig til at tage det sociale ansvar og ikke kun tage det når der kommer skattepenge

efter det senest har jyllands posten i en artikelserie her i

januar to tusind og elleve dokumenteret at ventetiden til speciallæge er kortere for patienter med en privat sundhedsforsikring de svageste grupper eller mest udsatte grupper i samfundet der ofte har det største behov for hjælp får dermed ikke den nødvendige hjælp eller må vente i langt længere tid på den

indirekte konsekvenser af at man i stigende grad har lavet en udvikling hvor flere og flere skal købe sig foran

når nogle skal vente i tre måneder mens andre kun skal vente i fjorten dage

jeg synes at det er interessant at man igen kommer med mange af de her argumenter fra regeringens side vi hørte argumentet om at

at dansk folkeparti til sidst stillede det som et krav

man havde faktisk bare tænkt sig at der skulle være skattefritagelse for direktørernes sundhedsforsikringer det er også kommet frem at flere og flere offentligt ansatte er omfattet af arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer

er det stadig væk sådan at det kun er omkring seks procent af de offentligt ansatte der har en sundhedsforsikring

tilbydes en forsikring helt banalt er

en ret stor skævvridning der foregår så

at de arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer aflaster det offentlige sundhedsvæsen ministeren er blevet bedre og bedre til at fortælle at det er et ræsonnement han laver

eller bare så småt dokumentere at det her rent faktisk aflaster det offentlige sundhedsvæsen

kan dokumentere at der rent faktisk er tale om syv hundrede

vi kan vel dokumentere det på samme måde som regeringen forsøger at dokumentere det at der både i dsi rapporten

det økonomiske råds rapport og andre steder peges på at der er op imod en milliard kroner

hente i forbedret økonomi hvis man afskaffer den her skattesubsidiering

jeg synes at debatten i dag har vist at man

langt ind i regeringen har det menneskesyn at der er mennesker i danmark som

går på arbejde og bidrager og

de mennesker som står uden for arbejdsmarkedet men måske tidligere faktisk var nogle af dem der bidrog

også betale dyrere medicin der er mange ting

mange af dem kæmper i forvejen mod systemet

de politiske diskussioner

politiske beslutninger

inden for den seneste måneds tid og som har ført til både fyringer og lukning af afdelinger

sager som jo ikke mindst har ramt de områder der ligger uden for de store byer

i den region hvor jeg selv er valgt nemlig

også meget tydeligt andre steder det står efter min mening fuldstændig i modsætning til den megen snak om at man skal gøre noget for at skabe udvikling i det såkaldte udkantsdanmark og at man skal sikre

hvad skal vi nu inddrage

det her for var det ikke mere klogt hvis per clausen havde forsøgt at indkalde

at gøre men der er to grunde til at det nok alligevel er klogt

regeringen og flertallet her i folketinget jo helt ensidigt fastlægger regionernes økonomiske forhold

der foregår en forhandling men en forhandling hvor den ene part entydigt bestemmer

at vi skal drøfte forringelser af sygehusbetjeningen

jeg håber da ikke at vi får forringelser af sygehusbetjeningen når vi bruger en og fyrre

når vi hvert år øger bevillingerne øger personalet vi har siden to tusind og ni fået tre tusind flere læger og tre tusind flere sygeplejersker og udviklingen fortsætter fordi sundhedsområdet er

så jeg håber da ikke der er tale om forringelser af sygehusbetjeningen formålet med hele specialeplanlægningen er jo at sikre at alle patienter i hele danmark tilbydes behandling af højeste kvalitet uanset tidspunkt behandlingssted og specialiseringsniveau det forudsætter en samling af især den specialiserede og den akutte behandling på færre enheder og denne samling giver forbedringer og ikke forringelser sundhedsområdet

har siden to tusind og et fået tilført mere end en og tyve milliard kroner årligt ud over pris og lønstigninger derudover løftes sundhedsområdet med fem milliard

to tusind og elleve til tretten og dertil kommer som nævnt de en og fyrre milliard kroner over ti år til anlæg

men dele af befolkningen vil som følge af den forbedrede specialiserede behandling få længere til det nærmeste akuthospital det skyldes at der af hensyn til kvaliteten skal være et tilstrækkeligt patientvolumen tilstrækkelig mange patienter så speciallæger og andet personale kan opnå den nødvendige erfaring og rutine det er jo øvelse der gør mester og hvis man ikke bruger kniven eller skalpellen eller hvad det nu er tilstrækkelig tit så bruger man den ikke tilstrækkelig sikkert det er ikke

der sikrer borgerne en god behandling af høj kvalitet det der sikrer den gode behandling af høj kvalitet

den nødvendige erfaring og det rette udstyr vi giver borgerne en falsk tryghed hvis vi ikke

lytter til de lægefaglige anbefalinger om at der skal være et tilstrækkeligt patientvolumen

men det er afgørende for regeringen at der i alle dele af landet skal være tryghed

kan komme i relevant sundhedsfaglig behandling hvis man kommer til skade eller bliver akut syg et fintmasket net af hurtig hjælp og nære sundhedstilbud er derfor fundamentet i den nye sygehusstruktur

af hastig udvikling

der er telemedicin og avanceret udstyr som betyder at ambulancebehandleren eller paramedicineren kan være i direkte kontakt med speciallægen inde på et af landets hjertecentre og starte behandlingen på stedet og undervejs til sygehuset en statusrapport fra regeringens akutudvalg fra november sidste år viser at der i alle regioner er en markant udvidelse af den præhospitale indsats over de seneste år der er for eksempel blevet langt flere lægebiler og akutbiler

akutudvalgets anbefalinger vedrører for eksempel visiteret adgang til akutsystemet

for i dag at kunne fortælle at en lang række projekter landet over netop i aftes eller her til morgen har fået besked om at de har fået penge fra denne akutpulje hele fire hundrede og fem og tyve million

til fordeling de vil blandt andet gå til etablering af et fuldt udbygget sundheds og akuthus i nakskov og et sundhedscenter i fakse fire moderne lægehuse i nordjylland en ny akutbil

og jeg vil også nævne tele og videokommunikationsudstyr til ambulancer med videre og en lang række ordninger med særlige førstehjælpere på øer og i yderområder regeringen og dansk folkeparti er også enige om at reservere hele en hundrede og firs million

i region midtjylland med særligt fokus på den nordvestlige del af regionen men vi er også enige om at udmøntningen af disse midler forudsætter at der skabes ro om sygehusplanen og akutberedskabet i nordvestjylland frem til at det nye akuthospital i gødstrup står klar derfor forudsætter udmøntningen af de en hundrede og firs million kroner en dialog med region midtjylland og de berørte kommuner om hvordan regionen kan skabe en sådan tryghed for regionens borgere denne dialog skal give sikkerhed for at de mange penge giver et reelt løft i beredskabet

at regionen fremadrettet forpligter sig til at fastholde trygheden i området nordvestjyderne skal ikke frygte at der pludselig flyttes endnu mere fra landsdelen og at de mange ekstra penge fra staten bliver opvejet af at regionen fjerner behandlingsmuligheder eller andet fra netop denne region i slutningen af januar uddelte vi knap tres million

til etablering af en forsøgsordning med lægehelikopter med base i karup den nye lægehelikopter som forventes at gå i luften til april kommer i modsætning til helikopteren på sjælland til at kunne flyve døgnet rundt der vil være landingspladser osv

til det kørende beredskab ikke mindst i et yderområde som det nordvestjyske samlet set giver det altså fire

til en styrkelse af de nære sundhedstilbud og til sikring af hurtig hjælp for lægehuspuljen er der desuden en anden ansøgningsrunde med ansøgningsfrist den femogtyvende februar

især om fremtiden og især inden for sundhedssektoren vi ved faktisk ikke om det lykkes at få den gennemsnitlige liggetid

vi ved ikke i hvor høj grad det lykkes ved telemedicinske løsninger og ved egenomsorg

få borgerne til i højere grad

blive udlagt i stedet for at blive indlagt vi ved det ikke

når vi planlægger hospitaler til

spændende at høre afslutningen af ministerens indlæg for

jo sangen om alle de mange dejlige millioner der sendes ud i landet

jeg er da glad for at ministeren har valgt at bruge dagen hvor den her forespørgsel er til at sikre at det kom i orden det er godt nu tror jeg bare at folk der bor ovre i nordvestjylland plejer

være i stand til at lægge mere end ét tal sammen

jeg tror nok at man når man ser på om der bliver afsat flere ressourcer til sygehusbetjeningen

spørge sig selv hvad sparer man nu når man erstatter et sygehus

tror nok nogle vil stille det spørgsmål og nå frem til at så gavmilde var man måske heller ikke fra regeringens side i det her spørgsmål selv om de selvfølgelig kan sige at det

jo først var efter de havde protesteret

de skulle have de her penge kom

men alligevel tror jeg de nok vil have det grundsynspunkt at

ministeren nøjedes med at fortælle den ene side af sagen det er tilgiveligt i politik vil jeg sige

jo fortælle den anden side af sagen

har deltaget i demonstrationer og fakkeloptog adskillige af ministerens partifæller nogle gange og

vil være lidt forundret over at høre at de diskussioner der foregår nu handler om at de skal have en bedre betjening

sådan set grundsynspunktet er

godt være at sundhedsministeren kan blive enig med regionsrådsformanden i midtjylland om at

sikre at de bliver trygge men er jo tale om voksne mennesker som selv tænker

at de bliver trygge fordi de politiske magthavere beslutter

mange steder er en lille smule usikkerhed

at sundhedsministerens store plan om atten supersygehuse nu fører til så markante forbedringer som ministeren siger

de supersygehuse jo var betydelig dyrere da regeringen første gang begyndte

at de skulle komme end de er nu uden at man vel

for sig har ført nogen dokumentation for at man kan opfylde de ønsker og de kvalitetskrav man stillede for færre penge

også fordi nogle har gjort sig den anstrengelse

prøve at se på den lægefaglige dokumentation der foreligger for at en centralisering af akutmodtagelser vil skabe bedre kvalitet

konstateret at den ikke findes sundhedsstyrelsen har ganske rigtigt skrevet rigtig rigtig mange sider om det men da man kom til at skulle

have evidensbaseret viden om det her det betyder om man kan bevise at det man siger er nogenlunde rigtigt eller ej

har man slidt og slæbt lavet tykke rapporter osv

i stand til det jeg tror at når man argumenterer for noget uden at sige det der er det rigtige argument får man

jeg kunne da godt forestille mig at det var sådan

vi diskutere en omlægning af akutmodtagelserne i danmark

få en reel diskussion af hvilke risici man vil løbe og hvilken kompensation man vil give folk

jeg forstå at det som man skal trøste sig med ude i udkantsdanmark som

lægeambulancer i stedet for det spændende er jo at hvis man kigger på hvordan det er i midtjylland og vestjylland

er fuldt berettiget at det er sådan at

mange udeomkring i de tyndtbefolkede danmark der føler at deres behov ikke bliver tilgodeset fordi der er andre behov der bliver tilgodeset

er enighed om at man skal prøve den diskussion op og

det lægger jo et vist pres på os efter næste valg det ved jeg godt men jeg har

lægge pres på sig selv er en god øvelse

man kan leve op til det jeg vil på vegne af socialdemokraterne sf radikale venstre enhedslisten

forslag til vedtagelse regeringens favorisering af den private sygehussektor og de manglende økonomiske ressourcer til at leve op til regeringens løfter har indskrænket regionernes økonomiske råderum og handlefrihed samt ført til lukninger af sygehuse sygehusafdelinger og fyringer

to

seks hundrede million kroner til at styrke

det er socialdemokraternes mål at danskerne altid kan følge sig trygge ved at det danske sundhedsvæsen kan tilbyde hjælp og behandling hvis sygdom eller ulykke rammer flere dyrere og mere specialiserede behandlinger i det danske sundhedsvæsen betyder at der i disse år foregår store forandringer for at sikre et sundhedsvæsen med høj lægefaglig kvalitet i international klasse bliver fremtidens sundhedsvæsen organiseret i større enheder og flere små hospitaler og skadestuer lukker eller får færre funktioner udviklingen medfører en stigende utryghed for om man kan få hjælp hvis akut sygdom eller ulykke indtræffer i hjemmet på arbejdet eller i trafikken derfor

at der i udviklingen af sundhedsvæsenet sættes fokus på nærhed sammenhæng og kvalitet vi socialdemokrater mener at det er essentielt at der altid er akut hjælp at hente hvis man udsættes for en livstruende ulykke uanset om man bor i byen eller på landet derfor

to tusind og fire at der over en tre årig periode skulle udarbejdes en landsdækkende plan for hvordan alle danskere sikres adgang til hurtig og relevant akut hjælp uanset afstanden til nærmeste sygehus for borgerne har det betydning at der hurtigt

kan igangsættes behandling af høj kvalitet når der opstår en akut situation eller et behov for lægehjælp derfor skal regionerne sikres de fornødne kompetencer og økonomiske ressourcer til at sikre en sygehusstruktur med et sammenhængende akutsystem der omfatter alle elementer

indtil patienten har modtaget relevant behandling af høj faglig kvalitet håndteret af egen læge eller vagtlæge

skadestue eller i akutmodtagelse inden for rammerne af sundhedsstyrelsens anbefalinger

sidder en masse mennesker

det danske akutsystem det danske akutsystem er nemlig i dag stadig meget søjleopdelt uden klare snitflader mellem alarmcentral ambulancetjeneste og de øvrige præhospitale ressourcer brand redning lægevagt hjemmesygepleje tværtimod

lever de her systemer altså stadig primært deres eget liv hver for sig velfungerende

politik at der i de kommende år udvikles et sammenhængende og fremadrettet akutsystem i danmark som omfatter alle elementer fra det tidspunkt der opstår akut sygdom ulykke eller tilskadekomst

til patienten enten er kommet på hospital håndteret af vagtlæge eller

et af de kommunale tilbud eventuelt i eget hjem

akutsystem i danmark skal omfatte både indretningen af

alarmcentral vagtcentral førstehjælp hos den brede befolkning uddannelse af det man kalder first responders blandt almindelige mennesker der hurtigt kan træde til nogle af dem skal også være professionelle vi skal have en ambulancetjeneste hvor man både kigger på den almindelige ambulancekørsel paramedicinerordninger og på lægebilsordninger vi skal kigge på hjemmesygepleje akutstuer lægevagter behandlere og sundhedscentre og så videre og så videre der skal med andre ord være en bred palet af tilbud som tilsammen udgør et fintmasket og sammenhængende net af sundhedstilbud tilbud der giver tryghed den nuværende usikkerhed om udmøntning og fordeling af midler til udbygning af det præhospitale beredskab

acceptabel regeringen har talt om at sikre øget kvalitet i sundhedsvæsenet via specialisering men det kan altså kun lade sig gøre hvis de nødvendige investeringer og det samlede overblik over den præhospitale indsats er til stede og det mener vi fortsat ikke den er derfor har vi også tidligere tilkendegivet at vi fandt at det er mest betryggende for borgerne i danmark at der er maksimalt tredive minutters transporttid i akutberedskabet

vi indser dog at regeringen har indgået en lang

dem der har fingeren på pulsen synes

for beredskabet i to tusind og fem blev partierne bag sundhedsloven det var socialdemokraterne radikale venstre konservative og dansk folkeparti enige om at planlægningen af sygehusvæsenet skulle følge fire grundprincipper som byggede på høj kvalitet uanset tid og sted et robust

dynamisk sygehusvæsen samt åbenhed og dokumentation særlig skulle den akutte indsats prioriteres det er den aftale der ligger til grund for hvad der sker på området i dag og for dansk folkeparti er det stadig den aftale vi skeler til når vi diskuterer emnet borgerne i danmark har krav på

en behandling af allerhøjeste kvalitet uanset tid behandlingssted og specialiseringsniveau derfor var regionernes opgave at samle specialerne på sygehuse som kunne danne

for et højt fagligt grundlag for en konstant høj kvalitet der er sket forhandlinger mellem de forskellige regioner og regeringen så selve strukturen er på plads

er ikke sket uden turbulens og jeg tror heller ikke vi er færdige med at diskutere denne sag vi har stadig væk nogle problemer specielt med en region hvor socialdemokraten bent hansen hele tiden forringer det for en bestemt gruppe borgere

tillid til sundhedsvæsenet føle sig trygge og vide at hjælpen vil komme når der er brug for den

vi i dansk folkeparti gennem hele forløbet villet sikre os at borgerne i udkantsområderne kan få den hjælp der er brug for i det pågældende område dansk folkeparti har derfor ved det sidste par finanslove fået afsat i alt seks hundrede million

præhospitale indsats i udkantsområderne

også til de steder hvor der er brug for helikopterhjælp nu kan

hvor vi netop ser en del problemer er det nødvendigt for regeringen og dansk folkeparti at der laves en aftale med region og kommuner så man sikrer at der ikke kommer efterfølgende forringelser vi har skullet

når man faldt igennem de store huller fordi der var for langt til et sygehus med alle akutfunktioner har vi måttet sætte ekstra ind så der fremkom mindre huller i nettet

der blev lavet puljer en til et fuldt udbygget sundheds og akuthus en til lægehuse og sundhedsakuthuse en til det præhospitale beredskab

uddannelse af særlige førstehjælpere i sjællandsregionen glæder jeg mig især over at vi nu har bevilget penge til et sundheds og akuthus i nakskov et sundhedscenter i faxe

en akutbil i præstø samtidig får vagtlægerne gps overvågning og kommunikationsudstyr så der etableres muligheder for direkte samspil mellem den kørende lægevagt og den øvrige præhospitale organisation på øerne hvor der altid har været langt til hjælp vil vi give midler til

kan etablere akuthjælpere

øboere som bliver specielt uddannet til at give livreddende førstehjælp indtil ambulancen eller helikopteren er til stede samtidig vil der i ni byer blive etableret nødbehandlerenheder det kan være folk der i forvejen er tilknyttet et beredskab deltidsbrandmænd eller fuldtidsbrandmænd som kan give livreddende førstehjælp

at der på mange forskellige måder bliver taget hensyn til de forskellige landsdele

jeg vil give ordføreren ret i at vi da har bekymret os en del over de steder hvor regionerne har besluttet nogle ting som vi måske mener er uhensigtsmæssige men desværre har vi jo givet regionerne det ansvar og den magt

region de ved bedre end en folketingspolitiker herinde hvad man skal i et område blot viser det sig i nogle regioner at man ikke har taget højde for en del mennesker i vest men tilgodeser dem i øst fordi man måske har lavet nogle aftaler og der har vi desværre ikke kunnet spænde ben for det hvis vi havde kunnet så havde vi gjort det med hensyn til

er da helt korrekt jeg vil også sige

det en akutbil og der er også forskel på hvad der sidder i akutbiler så jo der skal også ryddes op i begreber og navne og hvad vi ellers kalder

det er det folk bliver forvirrede

vi har alle sammen et ansvar vi har et ansvar både som kommunalpolitikere regionspolitikere og folketingspolitikere

ansvar hvis vi som folketingspolitikere

meget velkomment at vi får en diskussion af

for et sundhedsvæsen vi ønsker os i danmark og ikke mindst

for et sundhedsvæsen vi ønsker os i forhold til de mennesker som ikke bor i de allerstørste byer og ikke har

adgang til et universitetshospital i baghaven det er jo

sige heldigvis ganske mange borgere som ikke bor så tæt på de her meget store enheder

en generel udfordring og den er vi fra

vi har en udfordring med at sikre at de borgere som ikke er bosat i de største byer

får den samme adgang til sundhedsvæsenet og den samme adgang til de sundhedsydelser som resten af befolkningen har det må ikke være sådan at sundhedsydelserne er begrænset

netop at sikre at man får et præhospitalt beredskab et ambulanceberedskab

på benene således at vi sikrer os at de mennesker som ikke har den umiddelbare tilstedeværelse af de store sygehuses funktioner også

hurtig behandling af højtuddannede ambulancereddere sygeplejersker læger som sidder i

et akutberedskab som rent faktisk samler

den bedst mulige behandling til at starte med og sikrer at de borgere som har behov for den hurtige og afgørende behandling også af en læge får den

tilstrækkelig tidligt

side har vi sammen med socialdemokraterne i en fair løsning fremsat en målsætning om at vi simpelt hen overordnet set har behov for at prioritere sundhedsvæsenet i endnu højere grad end det er sket under den nuværende regering vi vil derfor være med til at styrke det danske sundhedsvæsen yderligere vel at mærke for hele befolkningen

for den gruppe som enten har en sundhedsforsikring som vi tidligere diskuterede her eller som er bosiddende i de større byer

side afsat tre milliard kroner ekstra til effektiv kræftbehandling bedre behandling af hjertesygdomme og andre livstruende sygdomme

hele det medicinske og psykiatriske område

til forebyggelse for alle fordi vi har behov for at se på hvordan forebyggende sundhedstjek af alle en forebyggelsesstrategi for vores børn og unge rent faktisk kan være med til at løfte den generelle sundhedsmæssige tilstand hos den danske befolkning men det er også en kendsgerning

en akutbehandling træder i kraft er afgørende og derfor skal vi

trygheden i yderområderne nogle har nævnt nordvestjylland men jeg synes man med rette også i dag kan nævne andre områder

dele af djursland der er også lolland falster og dele af sønderjylland og nordjylland hvor der er rigtig langt til det nærmeste sygehus og også her har vi behov for at sikre

et præhospitalt beredskab får et ambulanceberedskab som er i stand til hurtigere at samle borgerne op

med den størst mulige ekspertise derfor må man også undre sig når regeringen

dansk folkeparti melder ud at nu vil man gøre noget for en isoleret del i det nordvestjyske jeg synes det er prisværdigt at man

det er dog betænkeligt at man i samme åndedrag glemmer at forholde sig til den del af befolkningen som er bosiddende

fuldt berettiget at der netop bliver løftet en præhospital indsats i de områder

mulighed for at diktere hvad der skal foregå i resten af region midtjylland

set at vi grundlæggende bliver nødt til at have tillid til vores regionsråd og grundlæggende bør respektere at regionsrødderne også foretager den nødvendige prioritering

tager fat på at presse regeringen for det er åbenbart det der skal til

konkludere at regeringen ikke har været villig til at løfte den præhospitale indsats bredt i regionerne det har været en centralisering og specialisering hævet over alt

regionerne skal samle behandlinger på bæredygtige enheder og samarbejde om funktioner som

for specialiserede til at kunne udføres i alle regioner sådan er teksten i den brede politiske aftale tilbage fra to tusind og seks en aftale

principperne for fremtidens specialeplanlægning sidst i to tusind og otte kom så ekspertpanelets bud på en ny struktur for sygehusplaceringer hvor en gennembearbejdet rapport belyser forklarer og begrunder forespørgslen i dag handler om fremtidens sygehusstruktur og fra konservativ side vil vi rigtig gerne fra vision til virkelighed den vision der har været bygger på fire områder at vi får fagligt bæredygtige sygehuse at vi får en ny akutsygehusstruktur og det er jo lige nøjagtig her vi samler ekspertisen på færre enheder

den præhospitale indsats som vi alle sammen er enige om er et dårligt

men som jo drejer sig om at behandlingen iværksættes ude på ulykkesstedet inden man overhovedet begynder at køre hen imod et sygehus og den sidste del er så den primære sundhedssektor og det er den der skal understøtte alle andre tiltag som konservativ

glæder jeg mig over at vi står med mange nye ekstra milliarder kroner milliarder der alene skal bruges til nybygning og ombygning således at vi

et fremtidens sygehusvæsen med en akutstruktur som

langt ind i fremtiden akutmodtagelsen er vigtig

høje faglige ekspertise udkantsområderne er selvfølgelig også en del af det her

og de første penge er netop udmøntet

den udmøntningsaftale der er sendt ud til alle regioner her til morgen jeg synes man skal sætte sig ind i det for alt områder som herre jonas dahl nævnte før er i hvert fald ikke korrekt og rigtigt men det er jo fair nok hvis man ikke har haft tid til

sætte sig ind i det sidste nye etableringen af den nye sygehusstruktur og af akutmodtagelser er et centralt satsningsområde det er nødvendigt med færre enheder hvis vi vil have

kunne fastholde en høj ekspertise men det udelukker jo ikke at vi skaber tryghed for den enkelte borger for trygheden skal være i højsædet

igen må jeg sige med hensyn til den her førhospitalsindsats

ses i en sammenhæng og i det øjeblik man er klar med de nye sygehuse hvor alle specialerne bliver lagt sammen

allerede nu

rigtig mange tiltag i værk som vi også har hørt tidligere ordførere fortælle om fra deres regioner jeg er derfor ikke enig med

om forringelser af sygehusbetjeningen det er jo ikke

for en høj lægefaglig behandling det er derimod indholdet i bygningerne og samlingen af specialiseret behandling er jo lig med en langt højere kvalitet for alle patienter her

glæder mig meget over at spørgeren nåede at trække det med besparelser i land for det er nemlig helt korrekt

fra regeringens side er pålagt nogen besparelser ude i regionerne rent faktisk forholder det sig sådan at der er tilført mere end en og tyve milliarder ekstra kroner til hele sundhedssektoren og derfor synes jeg jo også det er rigtig rigtig ærgerligt at det ansvar som regionerne har

økonomi og bruge de penge som de nu engang har fået til rådighed har de ikke været helt

jo til diskussionen om hvem der har ansvaret for udviklingen udeomkring i

at når

man blev udsat for en meget kontant udmelding fra statens side nemlig

nogen penge til udbygningen i odense når man ser på sygehusstrukturen i sjælland med de centraliseringstendenser der er der

er udtryk for nogen beslutninger som regionen gerne ville træffe

regionen er blevet presset til at træffe så vi har altså en meget meget snæver statslig styring af regionerne både når det kommer til økonomidelen og når det kommer til den del der handler om hvor sygehusene skal ligge

virkeligheden er flertallet i folketinget og sundhedsministeren der skal bestemme hvordan

og det betyder at man kan sige at det er de områder i landet som er i stand til

opnå størst opmærksomhed hos ministeren og hos dansk folkeparti som får pengene

at venstre støtter at regionerne skal eksistere men det er ikke

der har man trukket alle beslutningerne over i folketinget og over i regeringen til gengæld synes man det er meget bekvemt at have regionerne så man har nogen

jeg synes at konklusionen på den her debat jo i

at der ikke er nogen som helst tvivl om

i danmark de store udfordringer og problemer man står over for i de tyndtbefolkede dele af danmark

bare at gentage at det altså er ufatteligt at man gang på gang skal føre en debat hvor vkos ordførere og ministeren siger at årsagen til at man har valgt at lave en centralisering af akutmodtagelserne som tager udgangspunkt i et befolkningsunderlag på

det der skal til for at sikre kvaliteten når det er en kendsgerning at

ville være ærlig og snakke om hvordan det er

den situation kunne man jo diskutere åbent og ærligt og så kunne man ud fra det diskutere hvordan vi så indretter et sygehusvæsen et sundhedsvæsen som giver den lige adgang til sundhed den lige adgang til behandling uanset hvor

som vi alle sammen ønsker men det hele bliver dækket ind bag

at man ligesom først træffer nogle beslutninger man er nødt til at træffe fordi det er de eneste sagligt rigtige beslutninger